ja så har man ret til at blive forsørget men man har også pligt til hvis man er arbejdsmarkedsparat at stå til rådighed for for arbejdsmarkedet hvis man modtager sygedagpenge

man ret til forsørgelse fordi man i en periode ikke kan forsørge sig selv fordi man er syg

har man for eksempel pligt til selv at bidrage til at man enten bliver helbredt eller kan få håndteret det sygdomsforløb man er i

jeg synes ikke at ret og pligt er svært at definere eller forstå for mig er det et af de allerstærkeste værdisæt som ikke alene det sociale sikkerhedsnet men danmark som samfund hviler på sådan har det heldigvis været i en årrække sådan bør det også være fremadrettet

der har sværere ved at håndtere den værdi og leve op

stærk i sig selv og det der så er den politiske opgave er selvfølgelig at sikre at der hele tiden er en lovgivning der understøtter både ret

det er jo fordi der er en gruppe der alligevel ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet der må jo være en accept et eller andet sted i systemet så er ministeren sikker på at alle a kasserne har forstået at man skal stå til rådighed uanset hvad det er for et job

som myndighed hvad enten det er a kasse eller jobcenter stort set taget ud af beskæftigelsespolitikken

på de danske virksomheder og det der sker

vi drager nytte af at danskere rejser ud lærer noget andre steder fra får

danske virksomheder fordi de stort set alle sammen konkurrerer på et globalt marked drager utrolig stor nytte af at kunne tiltrække arbejdskraft udefra

det afgørende er om der er social dumpning på det danske arbejdsmarked om vi har

vi fører en kontrol og kan give sanktioner

det danske arbejdsmarked fungerer på er på ordnede vilkår der er jeg glad for at vi i

har opprioriteret indsatsen imod social dumpning i det omfang som vi har fordi tingene havde fået lov til at udvikle sig over en årrække

af arbejdsmarkedet

sætter os under pres i danmark netop fordi den danske model adskiller sig så markant fra en række andre arbejdsmarkedsmodeller

følger af at arbejdskraften kan

jeg vil hellere have at vi retter fokus

er arbejdsgivere både udenlandske og danske der udnytter udenlandsk arbejdskraft som omgår reglerne som ikke betaler skat og som i øvrigt svindler

at lønniveauet i det land hvor arbejdskraften kommer fra skal være oppe på samme niveau som der er i danmark før man tillader arbejdskraften at komme til danmark det var en mulighed en vej at gå

fordi det synes jeg faktisk er svært at finde ud af om ministeren

verner sand kirk hvad han mener om de han siger de her tal bliver man ikke klogere af de er jo ikke opdaterede og 3f siger det kan vi da ikke forstå

fem hundrede som har mistet dagpengene allerede nu det er den toogtyvende januar vi snakker om

nu citerer jeg regeringen skjuler tallene i den nyeste

måtte stå over for at deres dagpengeret ophører i sidste del af to tusind og tolv og første halvdel af

en intensiveret indsats både i jobcentret og i

kassernes samvirke aftalepart men det er én aftale

en anden aftale om akutjob som er lavet mellem de offentlige og private arbejdsgivere i danmark og i den aftalekreds er vi blevet enige om hvad det er for oplysninger vi ønsker

fordelingen mellem offentlig og privat sektor fordelingen mellem kommune region og stat og alle de oplysninger

vurderet

vi har først et fuldstændigt overblik over hvor mange i målgruppen der har fået et akutjob når de bonusser der hænger sammen med akutjobordningen bliver udbetalt og den viden har vi altså først om

et stykke tid jeg synes personligt det er for tidligt

konkludere og derfor skal min opfordring være som den har været igennem hele processen jo flere akutjob der opslås jo flere arbejdsgivere der ønsker at ansætte en en udfaldstruet jo tættere er vi på at få løst nogle

omlægning af tilskud ledighedsydelse en aktiv indsats fleksjobbonus til virksomhederne forsøg med to fleksjobambassadører i alle kommuner forsøg med en ny type kommunale fleksjob rådgivningsordning forsøg omkring samarbejdsaftaler ændring af aldersgrænserne og ændret procedure for tilkendelse af førtidspension så ministeren har i hvert fald lavet rigtig meget på kort tid spørgsmålet til ministeren er

man virkelig kan få sat skub i den her kæmpe udfordring som jobcentrene står med

de stået med opgaven fra første januar og de ved ikke rigtig hvordan de skal komme videre spørgsmålet til ministeren er hvornår kan de forvente

der venter en større omlægning af hele refusionssystemet

det er en af de opgaver der kan have allerstørst konsekvens for en kommunes økonomi vi har fra starten

at vi er meget inspireret af arbejdsmarkedskommissionens model

kan man sige der ligger til grund for nogle af de hensigtserklæringer

vi skal hen på refusionsområdet men selv om man godt kan føle sig tiltrukket af arbejdsmarkedskommissionens model som jo har det sigte at der ikke skal være

man slipper fri og så måler man på resultater og mål i stedet for på middel og proces

en masse ting man skal være opmærksom på herunder for eksempel byrdefordelingen kommunerne

er et meget meget meget stort regnestykke og man skal være sikker på at man sætter sin sin fod rigtigt derfor har vi tilladt os kan man sige at have ordentlig tid

det store regnestykke så vi er sikre på hvad

vi sætter i gang når vi når hen til en politisk forhandling om refusionerne men jeg er fuldstændig enig med spørgeren i at refusionsomlægningen er afgørende

vi har nogle borgere stående på den ene side og kommunen på den

og der er spørgsmålet til ministeren hvornår kan vi forvente

overens med hvad kommunerne har at gøre godt med i forhold til hvad borgerne kan forvente at få af service

nogle af tingene kan man sige er vi meget enige i

vi ikke så enige i men der er trods alt nogle af tingene som er økonomisk tunge og

at lave nogle af refusionssatserne om jeg tror det var den nittende december at det blev vedtaget det var kort tid før jul det var der mange kommunalpolitikere der var meget utilfredse med fordi man jo for længst havde lagt sine budgetter og pludselig skulle der rodes op i det hele jeg synes vi skal gøre rigtig meget for ikke at havne i den situation igen i respekt for det arbejde man laver i den enkelte kommune vi

at tingene går hurtigere men lige præcis

den næsten samlede kommunale økonomi

fem og tyve procent billigere klippekort i det gamle ht område

valget kostede det et ti tursklippekort

og nu koster det fire hundrede og halvfems kroner mener ministeren ikke at

taget bestik af de her meget klare løfter og

var

kaffevognene og det efterfølgende underskud

en ekstraregning i forbindelse med skåneeventyret altså

vi havde gjort boet op og fået nogle løfter

dsbs samlede gæld

til ministeren er hvornår er nok nok i forhold til dsb jeg er vidende om at

har iværksat en plan men hvad er ministerens plan i forhold til det fremtidige

med et om end beskedent overskud så dog trods alt et overskud altså de sidste års dramatiske underskud er nu forvandlet

et beskedent overskud der er nogle ting som går den rigtige vej i historie om kaffevognene er der kun at sige

en historie som er gammel jeg kommenterede

i togene kan man ikke få økonomi i det skal man overveje hvad man gør i fremtiden

den linje som jeg synes de på en

procent i mål altså ved en målrettet indsats her det er det der skal fortsætte

set kun være tilfreds med at både medarbejdere og dsbs ledelse er stålsatte i forhold til at nå de mål er det der skal få dsb helt op i

mulighed for eller om ministeren har en plan for hvordan vi følger dsb tættere og andre statslige virksomheder for den sags skyld dong og andre kendetegnende for mange af dem er jo altså desværre bare at der fosser penge ud af de selskaber og der vil jeg da bare gerne have ministerens bud på om ikke man kunne lave en fremtidig plan for

det her hvordan man ud over at vi kan vælge nogle til bestyrelsen

kommer til at sidde lidt tættere ved bordet og måske får et andet orienteringsniveau end

at dsb

kan føres tilbage til en tidligere ledelse af dsb

dsb jo er et statsligt selskab det gælder både når vi snakker om dsb i udlandet herunder dsb i sverige som er det sidste skud på mediestammen og

det gælder i det hele taget det stigende underskud vi så under den tidligere regering det gælder hele problematikken omkring waterfront og så videre der vil jeg så også gerne vide

hele konstruktionen

det kan jo være at det i virkeligheden er det som er galt i og med at det trods alt er et statsligt selskab jeg tror jeg er enig med ministeren i at kollektiv trafik under alle omstændigheder i det her land

og så er det måske i virkeligheden det der er problemet

også gået i gang med blandt andet via den advokatundersøgelse som nu er gået i gang så for at vende tilbage til det der vel var det grundlæggende i

man når nogen som helst gevinst ved at lave selskabsformen om jeg tror rent faktisk hvis jeg skal være helt

en eller anden form for ro til at kunne komme i gang med den kæmpe udfordring

set også at den organisation som vi har nu alt andet lige giver både mig som minister

henning hyllested som politiker mulighed for at tage fat på de ting man i givet fald synes man må tage fat på det ikke selskabsformen der forhindrer det det der skal sikre

fungerende dsb i fremtiden er det arbejde som direktion bestyrelse og ikke mindst medarbejderne

komme i tanker om en lang række reformer som statsministeren var imod dengang hun var i

genopretningspakken fra to tusind og ti tilbagetrækningsreformen fra to tusind og elleve og jeg kan også huske at i den daglige politik var statsministeren fortaler for højere skatter ingen besparelser og stigende offentlige udgifter og statsministeren støttede just ikke tanken om en budgetlov dengang

bidrag til at styrke lønkonkurrenceevnen kom jo frem i to tusind og otte hvor statsministeren foreslog en pulje på fem milliard kroner

jeg gerne vil høre statsministeren sige at efterlønsreformen er nødvendig og at efterlønsreformen styrker væksten i dansk økonomi i en periode hvor den demografiske udvikling reducerer arbejdsudbuddet

der ganske enkelt ikke var styr på

en situation hvor konkurrenceevnen var forringet med næsten

og en stor forsømmelse fra den tidligere regering

vi gået i gang med et omfattende reformprogram og jeg skal bare lige sige i parentes venligt

i to tusind og ni og frem til valget aftalte regeringen reformer og havde flertal for reformer som styrkede arbejdsudbuddet med ethundrede og femtusind i to tusind og tyve

det regnestykke viser jo klart at efterlønsreformen er det absolut største enkeltbidrag for regeringens reformer altså skatteaftale og førtidspension og fleksjob har det kun øget arbejdsudbuddet med en sekstentusind

skattestigninger som regeringen også har gennemført

jeg godt tænke mig at høre om statsministeren ikke er enig i at efterlønsindgrebet var den væsentligste kilde til at styrke den danske økonomi

det danske forsvar hvor vi jo også er enige om hvad vi skal gøre

hvordan vi får de unge hurtigere igennem uddannelse

skal i gang med for at sikre at vi også på den anden side af krisen har et velfærdssamfund hvor alle er med

den var desværre ret stor efter at

borgerligt styre som ikke i tilstrækkelig grad havde taget

meget ansvarlig når vi ser på kendsgerningerne

blev aftalt under den tidligere regering og statsministerens historiske bidrag i den forbindelse

af den udfordring vi havde økonomisk var at der var for få danskere som var i tilstrækkelig lang tid på arbejdsmarkedet derfor en time mere om ugen

var det jo en dybt ansvarlig måde at gå til valg på samtidig

i valgkampen og det handlede om et forsigtighedsprincip

en stærk fornemmelse af at der efter ti år med en borgerlig regering var brug for at vi fik styr på økonomien derfor ét pressemøde med ét budskab

en strøm af reformer som retter op på økonomien

modernisering af den offentlige sektor herunder det danske forsvar og herunder også den række af tiltag vi har taget for at holde hånden under beskæftigelsen så vi har

en statsminister i udlandet fremstiller styrkerne i dansk økonomi og i det danske samfund men på en eller anden måde virker det

render rundt i udlandet og praler af nogle resultater som man selv var imod da danmark fik sin henstilling fra eu i to tusind og ti om at konsolidere økonomien

og gennemførte vi genopretningspakken som indebar indebar et udgiftsstop i stat

regioner og kommuner og dagpengereformen statsministeren var lodret imod det hele når statsministeren så uden for landets grænser praler af de her ting

ville det jo være rart at man også inden for landets grænser ligesom anerkendte at at det var nødvendigt for genopretningen af at gennemføre efterlønsreformen og dagpengereformen det er såmænd bare det

jeg efterlyser at man ikke opererer i to verdener en uden for landets grænser

og førtidspensions og fleksjobreformen har leveret et meget meget lille bidrag

styrkelse af arbejdsudbuddet hvorimod alt det som statsministeren ikke ville medvirke til

sammen

de to store toneangivende partier var optaget af at sikre at danskerne arbejdede noget mere

og vi sagde meget klart og tydeligt at det var nødvendigt for at få vores økonomi til at hænge sammen

at socialdemokraterne ligesom det skal siges

venstre var optaget af at arbejdsudbuddet

der var mens lars løkke rasmussen var både statsminister og finansminister lavet reformer svarende

at statsministerens politiske arbejde for historisk når man netop diskutere arbejdsudbud ganske enkelt ikke

det ikke kunne lade sig gøre vi kan bare konstatere at det ikke kunne lade sig gøre

skattereformaftale

vi så gået i gang med en temmelig stor ændring af vores folkeskole som bliver til gavn for vores børn og som jo også betyder noget

også sammen med venstre en stor modernisering af vores forsvar som bestemt også kommer til at ændre på strukturerne i vores forsvar og er netop i gang med at lægge sidste hånd

reform af den måde vores unge studerer på så det er da ganske store reformer vi snakker om her

skaffe bedre rammer for dansk økonomi koncentrerer man

eller andet regnestykke der dybest set ligger en

modernisere vores offentlige sektor herunder vores

på venstre

at vores samfund som for eksempel vores skolereform

vi skal fortælle om ude i verden

også afgør danmarks fremtid om vi har en skole som er til for alle elever

ikke disability pension som alle andre bruger det er et lidt tyndt forsvar al den stund

var selv med til at forhandle det på plads for venstre er nemlig altid med når det gælder reformer modsat statsministeren da statsministeren var i opposition gav hundrede million kroner så selvfølgelig er det da efterløn jeg ved jo at statsministeren er meget god til engelsk og selvfølgelig

efterløn for det er det efterløn betyder på engelsk

er statsministeren stolt over at danmark har lavet

med briterne vi føler os meget tæt på briterne og har et ubrydeligt venskab med briterne men jeg må så også sige at i forhold til eu er vores tilgang

en noget anden end den briterne har valgt for regeringen ønsker at danmark skal være så tæt på kernen i eu som overhovedet muligt

måske kunne have vundet lidt mere hvis man havde været været lidt mere åben over for det som david cameron har sagt i forbindelse med sin tale skiftende statsministre har jo faktisk ønsket det har de i hvert fald sagt at der skulle bygges bro mellem det man har kaldt jasiden og nejsiden i

er jo sådan at den danske befolkning er ret uenige

statsministeren og regeringen skulle have valgt den linje

jo så opfordre statsministeren til

det britiske parlament det danske folketing og de andre nationale parlamenter i stedet for hele tiden

ændre vedtægterne kan man sige for klubben med henblik på at overføre mere magt

ville være statsminister for hele den danske befolkning mon ikke det kunne være en idé så at

lidt til hvad dem der er meget skeptiske

rettigheder men også de pligter der

mener der er overført for meget af fra de nationale parlamenter til bruxelles så hvorfor egentlig ikke gøre det samme som briterne

fuldstændig friske øjne fordomsfrie øjne

i gang med på hvilke områder er det

hvor eu har tiltaget sig meget mere magt også over danske forhold

så at se hvad briterne egentlig

så uforstående over for hvad dansk folkeparti egentlig vil med europa og har endnu ikke forstået

er det sociale europa altså lønmodtagernes beskyttelse og vores mulighed for at gå imod social dumping men så synes jeg

tredstusind østeuropæere i danmark der udkonkurrerer dansk arbejdskraft på lønnen det er da et gigantproblem

et gigantproblem for en statsminister der meget gerne vil have

hov lad os da så

sammen med de britiske ønsker og få vurderet hvad hvad danmark kan kræve i stedet for bare at bøje nakken og sige ok vi

i ti

være med til at træffe de beslutninger i europa som har en betydning for os selv og det er derfor at vi skal vælge en lidt anden vej end briterne vi skal være tæt på beslutningerne tæt på kernen

vi må nok sige at det kan være klogt at være tæt på beslutningerne men en gang imellem kan det være klogt nok at sige

vi ikke med på og der var den danske befolkning

vi følger den logik som statsministeren lægger for dagen

vil have meget mere fut på eu toget

i kan regne med at vi vil være tæt på beslutningerne så vi er med hele vejen

noget af en nederlagsstemning at komme ind i hvis det for eksempel betød at vi så skulle

milliardregning på baggrund af det så klog var den danske befolkning dengang det jeg egentlig efterlyser

at statsministeren fuldstændig fordomsfrit benytter sig af det vindue som david cameron har åbnet

en vej til de lande der vil ind på et andet spor i forhold til eu jeg synes egentlig

er lidt inde på at der er områder hvor danmark måske ikke

hvad der foregår i eu skulle vi så ikke vælge nogle af de områder ud ligesom englænderne er i gang med og sige at

kunne vi godt tænke os at retningen blev en lidt anden eksempelvis omkring social dumping

stilling til om det er i dansk interesse at deltage så mit fokus

og være med til at træffe beslutninger som under alle omstændigheder påvirker os selv i danmark

jo min grundholdning at det er meget smartere og meget bedre for os danskere hvis der er forhold som alligevel påvirker os at vi så også

ikke har et forbehold

og heller aldrig har diskuteret om vi skulle have et

det var jo for eksempel tilfældet med metockdommen i forhold til udlændingepolitikken og der

socialdemokraterne var enige med dansk folkeparti var det her så ikke også et emne hvor vi kunne sige jamen vi har et forbehold lad os da håndhæve

tror jeg vi bliver mindre i stand til at løse

et europa som et tag selv bord hvor landene

men også stærke rettigheder og

områder ud hvor den danske befolkning

hvor folketinget og hvor statsministeren selv det indrømmes af statsministeren

det er jo et vindue man kan åbne det er en mulighed man kan

sammen når

vi

besvare spørgsmålet med fokus herpå med tredje kørekortdirektiv

blev det jo et krav at man for at kunne køre mellemstor motorcykel skal være to år

er alderskravet for at kunne køre lille motorcykel

stor motorcykels vedkommende skal man i øvrigt under forudsætning af to års erfaring med mellemstor motorcykel være yderligere to år ældre med tredje kørekortdirektiv blev den trinvise adgang til motorcykelkørekort således styrket med det formål at sikre en bedre færdselssikkerhed tredje kørekortdirektiv indeholder derudover en række nye obligatoriske aldersbetingelser for erhvervelse af andre kørekort nogle af aldersbetingelserne efter direktivet kan dog fraviges af medlemsstaterne og det gælder for eksempel alderskravet for erhvervelse af kørekort til motorcykel her kan medlemsstaterne fastsætte en aldersgrænse for lille motorcykel på sytten eller atten år i stedet for direktivets minimumskrav om seksten år dette skal dog i givet fald ske under iagttagelse af den trinvise adgang altså med intervaller af to år som

haft lejlighed til at redegøre for en hel del gange

blev tredje kørekortdirektiv gennemført i dansk ret ved lov nummer femten en og halvtreds af enogtyvende december to tusind og ti om ændring af færdselsloven

tilkendegav min forgænger daværende justitsminister lars barfoed blandt andet i et svar til folketinget at den hidtil gældende aldersgrænse på atten år for lille motorcykel

blive fastholdt og det er netop det der er tilfældet reglerne er nu udmøntet i kørekortbekendtgørelsen da direktivet som nævnt har et krav om trinvis adgang til erhvervelse af motorcykelkørekort indebærer en aldersgrænse på atten år for lille motorcykel at det vil være nødvendigt at fastsætte aldersgrænsen for mellemstor motorcykel til tyve år og med to års erfaring med mellemstor motorcykel til to og tyve år for stor motorcykel uden de to års erfaring er alderskravet for stor motorcykel i overensstemmelse med direktivets minimumsgrænse fastsat til fire og tyve

fastholde aldersgrænsen den hidtil gældende aldersgrænse på atten år for lille motorcykel

set meget enkelt og jeg jeg synes det er helt urimeligt at beskylde mig for at komme med noget som en tyv om natten når tingene

ikke muligt efter eu reglerne at tage et kørekort i for eksempel tyskland eller sverige mens man stadig bor og opholder sig i danmark så jeg ved ikke hvor herre jørn dohrmann har det fra så altså

set meget enkelt min forgænger i

fastholde den hidtidige og daværende gældende aldersgrænse på atten år for lille motorcykel

år tidligere end hvis de havde opnået kørekortet efter danske regler

jeg har svært ved at forestille mig at der er rigtig mange danske seksten årige som for at få et kørekort to år tidligere skulle flytte til tyskland og opholde sig der det kan

se for mig det her er implementeret

efterfølgende siger justitsministeren så at justitsministeren ikke har fantasi til at

i for eksempel tyskland eller i sverige i seks måneder

er sådan reglerne er det vil jeg godt lige have at ministeren bekræfter eller afkræfter når det så er sagt

er det jo stadig væk synes jeg problematisk

at man fra regeringens side på alle andre områder forsøger at lægge sig

op ad eu men lige her implementerer man altså på en

er ret meget mere end to lande tilbage i europa som

motorkøretøjer og det var jo egentlig det hovedspørgsmålet gik på hvorfor har man valgt det fra regeringens

i overensstemmelse hermed af kørekortbekendtgørelsen at personer der har et kørekort udstedt i et andet eueøs land blandt andet kan føre lille motorcykel fra det fyldte sekstende år mellemstor motorcykel fra det fyldte attende år og stor motorcykel fra det fyldte tyvende år hvis kørekortet giver indehaveren ret hertil i det land hvor kortet er udstedt

tror jeg altså at det er vigtigt at have for øje at man efter tredje kørekortdirektiv kun kan få udstedt kørekort i det eueøs land hvor man har sædvanlig bopæl sædvanlig bopæl forstås i den sammenhæng som det sted hvor man sædvanligvis opholder sig hvilket vil sige

hundrede og fem og firs dage inden for et kalenderår

som vi har diskuteret det er således ikke muligt efter eu reglerne at tage et kørekort i for eksempel

min formodning at mange seksten årige

at få et motorcykelkørekort som de derefter kan anvende i danmark

to år tidligere end hvis de havde opnået kørekortet efter de danske regler så jeg må

hvad var begrundelsen for at man fastholdt atten årsreglen fra den tidligere regerings

folketinget det vil man kunne finde der men det vil da undre mig meget hvis ikke også aspekter af færdselssikkerheden

det er nu det der udrulles i en bekendtgørelse

af det sidste spørgsmål her om at man er bekymret for

den anden side af grænsen opholder sig der tilstrækkelig længe og tager et kørekort der kommer tilbage til danmark bruger det på trods af at de kunne

som rykker rødderne op og flytter til tyskland for at få et kørekort til lille motorcykel to

at

det

så kunne det her ikke blive den nye

at analysere derfor vil jeg også gerne spørge ministeren

bliver et problem er det noget man vil holde øje med eller er det bare noget man vil lukke øjnene for og så

det regner vi ikke med bliver et problem så vi kigger slet

en grænse på atten år for hvornår man skulle

man kan afvise at netop spørgsmålet om færdselssikkerhed også har spillet en vis rolle i argumentationen dengang så der er bestemt optagethed af færdselssikkerheden

ansvar alvorligt på det her område og det er efter

en nødvendig forudsætning for at have et velfungerende system det er mit indtryk at den danske model med et uafhængigt offentligt nævn altså pressenævnet fungerer fint sammen med den selvjustits som branchen udøver vi skal naturligvis løbende overveje om pressenævnet har de værktøjer der er nødvendige og her synes jeg at vi må rose mediernes vilje til at føre en åben og ærlig dialog og til at kaste et et selvkritisk blik på branchen det er også kommet til udtryk

her i maj sidste år på christiansborg det mener jeg er vejen frem og derfor ser jeg heller ikke noget umiddelbart behov for nye og markante håndhævelsesbeføjelser der i øvrigt efter min opfattelse ligger langt fra

svar

jeg godt sige at det er jo lidt mærkeligt at vi skal have det her spørgsmål i dag for hvem var det der i sin tid vedtog den her lastbilsafgift hvem var det

flemming damgaard larsen det var partiet venstre det var herre lars

besluttede at der skulle gennemføres en lastbilsafgift og ikke nok med det

som på det tidspunkt ikke var krævet ind

står så nu med en regning der skal betales

ser vi ryggen af dem så er venstre ingen steder det er den udfordring den her regering står med

til herre flemming damgaard larsen og partiet venstre som

ret høj cigarføring

hvem det var der i sin tid

at der er nogle problemstillinger man skal være opmærksom på

især i en krisetid hvor virksomhederne i forvejen er udfordret på deres økonomi derfor skal enhver afgift enhver afgift udformes på en måde

med en kilometerbaseret kørselsafgift vil transportbrugerne i højere grad selv være med til at betale for de udgifter

garantere for at vi gør alt hvad vi kan for at det her ikke skal få de negative konsekvenser

tal på bundlinjen

en helt ny situation vi er også i en ny situation med hensyn til at det det som

vil jo betyde

danske virksomheder får langt sværere ved at

og det er det vi gerne vil advare imod

på det her spørgsmål for det er vigtigt for den danske transportbranche og det er vigtigt

danske erhvervsliv og det er vigtigt for de danske arbejdspladser

laver alle mulige protestmøder men det har intet på sig det arbejder vi ikke med i skatteministeriet så derfor

i herre flemming damgaard larsens spørgsmål

altså meget svært ved at se den større sammenhæng i

krisen var sat ind og og da netop den daværende regering skulle forsøge at lave et eller andet udspil i forhold til at

det som man mente krisen skulle imødekommes med derfor vedtog man den her for at finansiere en del af

når regningen skal betales så ser ikke venstre så løber de deres vej så må vi andre stå med det problem

det er jo

til at sikre at der er en hensigtsmæssig opgavedeling formålet er som det skal være at sikre at vi bedst muligt varetager patienternes tarv

både kan være et behandlingsredskab som

så skal finansieres af regionen et hjælpemiddel som

et redskab som borgeren selv må betale eftersom behandlingsredskaber og hjælpemidler udleveres som led i en sygehusbehandling

handicap hjemmesygepleje og genoptræning så vil det givet at det jo i alle de tilfælde er både

regioner og kommuner der tager hånd om patienterne ikke kunne undgås at der vil være det man kalder snitfladeproblematikker når der opstår tvivl

den myndighed med tættest kontakt til borgeren uden videre

involverede myndigheder må derefter afklare betalingsspørgsmålet altså hvem der skal betale for redskabet

nedsat regionale og kommunale fora til at afklare det spørgsmål

om at ændre cirkulæret men

ændring af cirkulæret eller andre ting skal på banen

derfor forstår jeg ikke når ministeren anerkender at der er et

hvordan og hvorledes det kan løses altså sundhedsministeren og socialministeren burde jo sætte sig sammen og finde en god løsning

i det her jeg fik en henvendelse fra en mor

han havde nogle vanskeligheder med at gå

behandlingsredskab og regionen sagde

den her søn så de her benskinner og det er da dybt problematisk derfor forstår jeg ikke at ministeren ikke når ministeren kan se at der er store problemer på det her område

få lavet det her om så borgerne kan få en god og hurtig service og ikke havner i den her situation hvor de ikke får den hjælp de har behov for

forværret fordi de ikke får deres hjælpemiddel eller behandlingsredskab fordi regionerne og kommunerne ikke kan finde ud af at samarbejde

sundhedsministeren træder i karakter og handler

i dag er et almindeligt forbrugsgode så vi kommer ligegyldigt hvilke regler vi laver ikke udenom at der vil være afgrænsningsproblematikker og

fora der fungerer hvor man så tager diskussionen og vigtigst af alt

vi har nogle regler der sætter borgeren først og siger borgeren skal ikke komme i klemme her borgeren kommer først

er indlagt er det sygehuset hvis borgeren er derhjemme i kontakt med kommunen er det kommunen og så må tvisten afklares efterfølgende det er ikke borgerne der skal tages som gidsel her det er reglerne meget klare

og det er selvfølgelig et meget stort problem at der er er en sag som den ordføreren har fået i sin indbakke den ser jeg selvfølgelig meget gerne jeg kan sige for mit eget ministeries vedkommende at det

at hvis man ikke kan afklare en sag lokalt i de regionale fora

social og integrationsministerens ministerie for

det er mellem ti og femten sager der kommer til os om året og de er alle sammen uklare

det vigtigste må da være at borgerne får den hjælp de skal have at de får det hjælpemiddel de skal have eller at de får det behandlingsredskab

vi nu hører at der er nogle regioner og nogle kommuner der slås om den her regning og

risikere at få et merhandicap

får en hjælp så hurtigt som muligt så er det da dybt problematisk jeg forstår ikke at ministeren anerkender problemet

alligevel heller ikke er det ordføreren taler om men selvfølgelig skal man være opmærksom på dels hvis det system vi har så ikke godt nok tager hånd om de afgrænsningsproblemer der altid vil være dels hvis der er nogle der ikke overholder reglerne

er uoverensstemmelser ligger altså efter at borgeren har fået sit hjælpemiddel eller eller det der skal anvendes i behandlingen det ligger mellem kommunerne og regionerne det må de klare i de regionale fora kan

må de gå til mig eller til social

til femten gange om året det synes jeg

viser at den del af systemet fungerer meget godt så hvor

de problemer ordføreren har konkrete eksempler på send dem endelig over til mig er det jo eksempler på at man ikke følger reglerne og at man ikke sætter borgeren først som man skal og det skal selvfølgelig tages meget meget